og dermed debatteret i salen her og jeg

daværende forsvarsminister herre nicolai wammen sagde ved den lejlighed

ganske kort det er et lovforslag som stadig væk er vigtigt

er et reelt problem de er hjemmehørende i danmark vælger at tage ud og kæmpe og

de militære færdigheder det her lovforslag giver forsvarets efterretningstjeneste mulighed for at følge op

afgørende for at vi kan beskytte den danske befolkning og så

i lovforslaget også sikres at der indhentes retskendelse

hellige krigeres lyssky gerninger det er klart at vi skal være så gode som muligt til at fange

attentatplaner dansk folkeparti støtter derfor l ni ligesom vi gjorde det i foråret da

blev fremsat første gang under navnet l tohundredete

det omhandler hele spørgsmålet om hvad vi gør for at være i stand til at bekæmpe terror både i danmark men også uden for danmark vi oplevede jo alle sammen hvordan det danske samfund i februar måned blev ramt af en dybt tragisk terroraktivitet

det lys må man selvfølgelig også fra dansk side se på om der er ting vi skal gøre anderledes om der er brug for flere redskaber og ikke mindst om der er ting der kræver handling lovforslaget er udarbejdet af den tidligere regering men blev trukket i forbindelse med valgudskrivelsen forud var gået et længere forhandlingsforløb mellem den daværende regering og flere partier resultatet af disse drøftelser er dette

at man skal have bedre mulighed for at overvåge blandt andet de såkaldte

i for eksempel syrien og irak med henblik på potentielt at kunne vende tilbage til det danske samfund og dermed komme til at udgøre en risiko for os alle sammen og for vores tryghed og frihed her i danmark derfor kan vi også konstatere at selv om der har været en længere diskussion i forbindelse med de nye redskaber

vi i fællesskab nået frem til en balanceret og fornuftig tilgang

fe skal have en dommerkendelse inden de går skridtet videre i forhold til at foretage en overvågning af bestemte personer når det er sagt

er det også afgørende at vi har tillid til efterretningstjenesterne så de får mulighed for at gøre deres arbejde uden at vi politisk viser mistillid i venstre har vi tillid til at forsvarets efterretningstjeneste gør alt hvad de kan når det er sagt

afgørende betydning at vi i det udvalgsarbejde som nu kommer til at finde sted kommer til at adressere nogle af de punkter

blevet rejst i forbindelse med det lovforslag der nu har været i høring men omvendt må vi også sige at der er indgået en politisk aftale som venstre er en del af og jeg synes at der er grund til at kvittere for at vi på den måde som en del af

forsvarsforligskredsen også er blevet enige om hvad der fremadrettet skal gøres i forhold til efterretningstjenesterne med de bemærkninger vil jeg sige at venstre ser frem til udvalgsbehandlingen og vi lægger afgørende vægt på at vi får styrket vores efterretningskapacitet i fe således

fe har de bedste redskaber og de bedste muligheder for at følge med i hvad der sker uden for danmarks grænser og dermed også er i stand til at hjælpe sådan at hverken danmark eller for den sags skyld andre lande bliver mål for terrorhandlinger

og hvordan det også har krænket grundlæggende demokratiske rettigheder så også her i danmark er det vigtigt at vi tænker os om før vi lovgiver

handle imod terrorisme men vi skal også gøre det på en måde

der fungerer og virker efter hensigten lovforslaget som det ligger nu er som flere andre også har peget på mindre problematisk end det første udspil hvor forsvarets efterretningstjeneste kunne overvåge helt uden at have en dommerkendelse det er rigtig godt at der er blevet rettet op på det

er stadig væk bekymret over en lang række ting i det her forslag helt grundlæggende mener vi i enhedslisten at det bør være en opgave for politiets efterretningstjeneste at overvåge danskerne

selv om vi også gerne så at der var en bedre kontrol med politiets efterretningstjeneste

er der trods alt meget mere demokratisk kontrol med dem end der er med forsvarets efterretningstjeneste som er den mest lukkede efterretningstjeneste vi har i danmark

er også en lang række høringssvar i forhold til det her lovforslag som udtrykker bekymring for retssikkerheden og det synes jeg vi skal tage meget seriøst det er blandt andet

it politisk forening der er bekymret for om

det er også advokatrådet der har peget på en lang række problemer og

virkelig der er grund til at tage alvorligt for når vi lovgiver for at bekæmpe terrorisme skal vi gøre det inden for demokratiets grænser

jo selve demokratiets grundkerne at sikre borgernes retssikkerhed og derfor kan vi i

vestlige værdier men som desværre i sit oplæg gik på

man skulle kunne overvåge danskere i udlandet uden forudgående retskendelse heldigvis førte de ret langstrakte forhandlinger til at vel alle partier fandt sammen om at det at det duede simpelt

notere med tilfredshed at vi faktisk får givet forsvarets efterretningstjeneste de redskaber der skal til for at overvåge danskere i udlandet

det kan man altså men vi holder fast i

kan vi støtte op om

kan sige ja for vi vil også gerne støtte efterretningstjenestens arbejde men i øjeblikket synes vi at den terrortrussel

måske ikke nødvendigvis bedst ved at lovgive på den her måde hvor vi kommer til at forulempe demokratiet som vi i nogle henseender gør ved at

lovgive os ud af det med ekstra overvågning så vi ser frem til måske

i brug og derfor bliver vi udfordret når vi skal

skal prøve at ramme en balance hvor vi på den ene side bliver nødt til at slå hårdt tilbage mod de trusler der pludselig findes også hos os selv samtidig med at vi skal forsøge ikke at gå på kompromis med netop det demokrati og de grundlæggende liberale frihedsrettigheder

synes jeg man bliver nødt til at sige meget åbent og ærligt er svær som

for radikale venstre har det ligesom både liberal alliance og flere andre

til det konkrete lovforslag her at der nu er kommet krav om at

danske statsborgere i udlandet så skal en retskendelse til det giver altså den sikkerhed for enhver borger der tager ud at

jeg tror at hverken forsvarets efterretningstjeneste eller politiets efterretningstjeneste ville gøre det men det er klart at man bliver nødt til at indrette sit system sådan at man hvis der skulle være et enkelt broddent kar

derfor synes jeg faktisk at det her lovforslag rammer den balance der skal være imellem hensynet til det som måske er vores mest basale frihedsrettighed nemlig retten til tryghed på den ene side og på den anden side retten til selvfølgelig

med den retskendelsestilføjelse der er kommet

mange andre selvfølgelig vil følge udvalgsbehandlingen og de høringssvar der har været meget

er ganske alvorligt og efterretningstjenesterne

omgivet af sikkerhedsforanstaltninger og en af de mest alvorlige terrortrusler

synes jo at komme fra folk der netop tager ophold i udlandet så jeg kan kun sige at

især et stigende antal udrejste ekstremister fra vestlige lande de såkaldte

udgjort en voksende udfordring og det gælder altså også for danmark konflikten i syrien og irak er i dag den væsentligste faktor i trusselsbilledet

hundrede og fem og tyve personer er eller har været udrejst fra danmark i danmark hjemmehørende personer der rejser til udlandet for for eksempel at tilslutte sig en terrororganisation og modtage militær træning eller deltage i kamphandlinger

et væsentligt element i trusselsbilledet i forhold til danmark forsvarets efterretningstjeneste er danmarks udenrigsefterretningstjeneste og dermed vores øjne og ører i udlandet en af tjenestens vigtigste efterretningsmæssige opgaver er at søge og afdække trusler og følge personer der opholder sig i udlandet og som for eksempel gennem militær træning og kamphandlinger opnår konkrete færdigheder og en voldsparathed der kan udgøre en trussel mod danmark og danske interesser der er som sagt sket en markant stigning i antallet af i danmark hjemmehørende personer der rejser til udlandet for at modtage en sådan træning eller deltage i kamphandlinger eller deciderede

som forsvarets efterretningstjenestes indsats er rettet imod

efterretningstjeneste i dag ikke målrettet har kunnet følge udrejste danske ekstremister selv om de potentielt kan udgøre en meget alvorlig terrortrussel mod danmark og danske interesser de personer der udrejser fra danmark tilslutter sig nu i al overvejende grad isil der udøver terror og

og som vi med blandt andet danske kampfly har bidraget militært til at bekæmpe i netop irak lovforslaget vil styrke forsvarets efterretningstjenestes muligheder for at opdage og afdække terrortrusler mod danmark og danske interesser på et tidligere tidspunkt end den gældende lovgivning giver mulighed for og forsvarets efterretningstjeneste får med lovforslaget adgang til

at indhente oplysninger om en i danmark hjemmehørende fysisk person når denne opholder sig i udlandet og der er bestemte konkrete grunde til at formode at den pågældende deltager i aktiviteter der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod danmark og danske

samtidig at ved indgreb i meddelelseshemmeligheden

indhentes en retskendelse oplysninger der indhentes som følge af den nye bestemmelse er desuden omfattet af den kontrol som tilsynet med efterretningstjenesterne allerede i dag udfører i forhold til også

og daværende forsvarsminister sagde ved den lejlighed det her er et spørgsmål om sikkerhed for vores teleinfrastruktur

hvordan vi beskytter et samfund der er blevet mere og mere digitalt jeg har forstået at der fra branchen har været udtrykt forskellige bekymringer

lagde meget mærke til at den daværende minister afsluttede sin tale da det blev

lovens nærmere indhold skal udmøntes i en række bekendtgørelser der fastsætter de detaljerede tekniske regler vi vil inddrage branchen i den proces ligesom udkast til bekendtgørelser vil blive drøftet af de partier der støtter lovforslaget citat slut jeg håber bare at den nye minister også vil slutte sin tale med at tilkendegive de samme principper som den tidligere

af samme grund glæder vi os til at gå i gang med udvalgsbehandlingen for det har været et ret omdiskuteret lovforslag inden det blev fremsat første gang der har været diskussion i offentligheden om det og ikke mindst har

fra branchen om deres frygt for hvilken betydning det her lovforslag kunne få for telebranchen når det er sagt

nogle af høringssvarene er mere kritiske end andre men overordnet set synes vi at lovforslaget ser fornuftigt ud venstre tilslutter sig

ministeren og ministeriet i behandlingen af det her lovarbejde har taget bekymringer og kommentarer som er kommet både fra it politisk forening og og mange andre alvorligt og strammet op sådan at for eksempel den tilsynsadgang

kommer til teleselskabernes infrastruktur ikke betyder at der også er adgang til kundernes kommunikation det er rigtig vigtigt men helt grundlæggende har

opgaverne og tilsynet ligger hos center for cybersikkerhed som er en myndighed under forsvarets efterretningstjeneste jeg mener at

sikringen af vores net og informationssikkerhed

det her skal ligge under en militær myndighed det vil være langt mere logisk og rimeligt at det blev varetaget af en civil myndighed

også var underlagt de almindelige regler for offentlige myndigheder

for forsvarets efterretningstjeneste er der bare utrolig lidt indsigt i og kontrol med hvad laver og de har samtidig meget vide beføjelser til at undlade at overholde den

oprettelsen af centeret blev det muligt for forsvarets efterretningstjeneste

behandle flere oplysninger om danskerne

og endda i et vist omfang at kunne udveksle de her oplysninger med samarbejdspartnere i udlandet

en risiko for misbrug som vi meget gerne vil undgå når vi vil beskytte vores samfund og vores borgere mod cyberangreb skal det være et værn som ikke samtidig kompromitterer retssikkerheden så i enhedslisten er vi fuldstændig enige i at der er et behov for at støtte net og informationssikkerheden og vi mener sådan set at meget af det

indhold der er i l ti er meget fornuftigt og at der er gjort rigtig meget for at imødekomme og sikre borgernes oplysninger bedre men vi synes

hen at det er et kritisk problem at strukturen er sådan at det er center for cybersikkerhed der er ansvarlig for den her opgave

i øvrigt en genfremsættelse og derfor kan man sige at folketinget har haft lejlighed til at diskutere det

vi vil ikke undlade at pege på at der

er kommet en række høringssvar og at

er der øgede omkostninger i betydeligt omfang som der i højere grad skal tages hensyn til

derfor er det selvfølgelig nødvendigt at udvalgsarbejdet nu forsøger at tage hensyn til de signaler der er kommet

jo ikke afklares nu inden loven kommer til at virke

kigget på det når det har virket i et par år

men ellers er vi enige

nødvendige så vi støtter lovforslaget

og erhvervslivet om hvad der egentlig skal lægges i det

det her lovforslag jeg er meget bekymret for at vi

er hensigten og jeg er meget bekymret for og nærmest sikker på at vi kommer til at indføre nogle begrænsninger for erhvervslivet erhvervslivet er meget klare i mælet om at det her bliver en voldsom begrænsning og det er der alle mulige gode

jeg kommer selv fra erhvervslivet og har jeg da oplevet at

andre lande der har mere fleksible ordninger så er det noget

meget forskellige retninger og

blive klogere i løbet af udvalgsarbejdet og måske finde frem til

udvikle vores samfund over for det står at nogle af de redskaber man så er nødt til at tage i anvendelse for at sikre den tryghed

at de største ulemper er at man kommer til at pålægge de erhverv der står for vores it kommunikation så store omkostninger og byrder

risikerer at de flytter andre steder hen og så

er også en delikat balance vi tror grundlæggende

tildeles center for cybersikkerhed og

være sikre på at de krav som vi nu giver

de hensyn der skal tages og kun pålægger branchen det som er absolut nødvendigt det forstår jeg godt at branchen

at vi som politikere sikrer at

vil inddrage både branchen og os andre i den udmøntning som han hermed får bemyndigelse til en anden bekymring

at sikre sikkerheden men selvfølgelig skal man altid gardere sig

overdreven brug af de beføjelser der kommer

vi vil lægge stor vægt på ikke bare i udvalgsbehandlingen

på den baggrund kan det radikale venstre også melde sig i koret af partier der er positivt indstillet over for

behandlingen af det her lovforslag og også lytte ganske meget til hvad der kommer af

godt allerede nu se at der er nogle problemer i at vi har en offentlig myndighed som kan gå ind og pålægge så tæt et

det over for private virksomheder

side er det svært at se at vi bare kan lade stå til og vi bare kan lade noget så vitalt som jo efterhånden hele vores samfund er bygget op på nemlig vores it infrastruktur være uden en vis kontrol og uden at der er nogen der kan gå ind og påbyde at sikre at sikkerheden er i orden så som det ser ud for mig nu

ser lovforslaget fornuftigt ud og jeg ser frem til at følge

de danske sikkerhedsbestemmelser og det er jo grundlæggende det

til nogle høje krav og som sikrer at der uanset hvor man egentlig får driftet sin infrastruktur

for andre lande og for industrispionage det er

vil det selvfølgelig kun glæde mig hvis vi kan få de spørgsmål

tidligere regering gjorde i forbindelse med med førstebehandlingen dengang at når vi skal til at udmønte bekendtgørelserne

i en god dialog med de partier som bakker op om lovforslaget her og samtidig også sige at

positivt indstillet på at se om vi kan lave en model for at vi evaluerer lovforslaget

med en rapport to tre år efter

følger op på om om vi netop også på sigt har den rette balance mellem det vi ønsker at opnå på samfundets vegne og de

kan beslutte at behandle principielle eller generelle familieretlige sager på et møde med en udvidet votering hvor der deltager beskikkede medlemmer heriblandt lægfolk det er ankestyrelsens familieretsafdeling der på vegne af ministeren behandler de nævnte sager flere af høringssvarene støtter lovforslaget og ankestyrelsen støtter også formålet med lovforslaget

vil tydeliggøre borgernes retsstilling med til muligheden for at påklage familieretlige sager til ankestyrelsen i dansk folkeparti er vi interesseret i at styrke borgernes retsstilling og hvis dette lovforslag

er det jo positivt

gerne lige spørge ministeren om det her lovforslag på nogen som helst måde kommer til at påvirke sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen så de bliver endnu længere vi har jo tidligere drøftet de lange sagsbehandlingstider i ankestyrelsen og det ville selvfølgelig ikke være tilfredsstillende dansk folkeparti er positivt indstillet og støtter også lovforslaget tak for

venstre var dengang ligesom resten af folketinget positivt indstillet

opholde tingets medlemmer med sådan den helt

som departemental og gør dermed hele ankestyrelsen til en almindelig styrelse under ministeriet

at ankestyrelsen behandler de familieretlige klagesager og det er yderst fornuftigt ankestyrelsen får også mulighed for at behandle principielle familieretlige sager med votering fra

alt i alt kan vi i venstre med tilfredshed konstatere at lovforslaget retter ankestyrelsens organisatoriske status til og at lovforslaget styrker borgernes retsstilling i forhold til muligheden for at påklage sager til ankestyrelsen og venstre støtter derfor og det vil formentlig glæde ministeren at høre

et møde med udvidet votering generelt støtter vi afbureaukratisering og lettere gennemskuelighed i processerne og det mener vi at

vil give mulighed for større inddragelse af flere perspektiver i principielle sager vi lægger vægt på at flere af høringssvarene fremhæver at det vil styrke borgernes retsstilling det ser vi som

positiv udvikling og hvis forslaget kan bidrage i den retning

ankestyrelsen så det ikke længere er en del af departementet men får samme organisatoriske status som resten af ankestyrelsen det vil fremover give ankestyrelsen mulighed for at behandle principielle eller generelle sager på møder hvor der også kan deltage lægfolk som beskikkede medlemmer

har høringen som bekendt vist at der generelt er meget bred opbakning til lovforslaget og vi kan i det konservative folkeparti også tilslutte os forslaget som jo hænger tæt sammen med l syv som vi skal behandle senere

måske lidt enkelt sagt en praktikalitet i forhold til at integrere ankestyrelsens opgavevaretagelse på det familieretlige område fuldt ud i ankestyrelsen det gør vi fordi vi eller andet sted skal have gjort op med en historisk betinget ordning som som ikke er nødvendig er nødvendig

vi opnår nu at ankestyrelsen fuldt ud bliver en almindelig styrelse under ministeriet også på det familieretlige område så lad mig sige her at jeg er glad for den

har mødt her fra partierne og vil naturligvis stå til rådighed hvis der skulle være spørgsmål

at ankestyrelsen kan behandle familieretlige sager på møder hvor der deltager lægfolk det styrker borgernes mulighed for at klage til ankestyrelsen

mener at det er dem der adopterer altså adoptanterne forældrene vi tager os af og det mener

hen ikke er ordentligt fru pernille skipper har siddet med til stort set hvert eneste forhandlingsmøde der har været på det her område helt indtil

fem og halvfems procent af tiden vi brugte på at debattere børnene halvfems

debattere hvordan vi kunne sikre at de børn der kommer ind i adoptionssystemet ikke er handlet at de kommer hertil på ordentlige forhold at de forældre der skal tage imod dem er

fem og halvfems procent af tiden blev brugt på så

den slags udtalelser vi kan være politisk uenige om de metoder vi bruger det er fair nok men at begynde at komme med den slags udtalelser synes

så må enhedslistens ordfører der så er til stede

han vil eller ikke vil stå på mål for det som den

jo ikke stå og sige alt muligt på alles vegne men jeg mener at alle har taget netop det her med adoptionssystemet enormt alvorligt vi har nogle meget store dilemmaer der har ikke være nogen lette løsninger

set ikke at der har været nogen der har forsøgt at springe over hvor gærdet var lavest vi har taget hvert enkelt af de problemer der har været vi har behandlet dem seriøst vi har kigget dilemmaerne lige ind i øjnene og dem er der rigeligt af skulle jeg

vi forsøgt at lande en aftale der skaber stabilitet og skaber ro om det her område og som mest af vi får kontrolleret at den fuldstændig utilstedelige menneskehandel der foregår i verden ikke bliver en del af det adoptionssystem som vi i danmark bidrager til så det er altså intentionerne i den her aftale det betyder at vi indfører skærpede krav over for organisationerne som står

vi skaber en større tydelighed på området og endelig

rådgivning over for de familier

alt i alt afspejler det jo et dybtfølt ønske om

også får det bedst tænkelige adoptionsforløb når nu de er i den ulykkelige situation at de ikke kan bo med deres biologiske forældre

altså været formålet med den her aftale vi har behandlet den en gang i salen nu kan

fru pernille skipper er kommet til stede så kan hun jo få et referat ellers skal jeg nok stille nogle spørgsmål

en præcisering af grundlaget for tilsynet ligesom der blev peget på et behov for tydeliggørelse af indholdet af tilsynet og hvem der

en bred politisk aftale

at fremtidssikre den internationale adoptionsformidling og at understøtte den nødvendige stabilitet i adoptionssystemet samtidig med at sikkerheden i forhold til de adoptioner

der gennemføres også øges forslaget skal dermed også være med til at understøtte gode vilkår for de børn der kommer til danmark lovforslaget præciserer

betingelser for at få tilladelse til at yde international adoptionshjælp samtidig begrænser

adgangen for en adoptionsformidlende organisation til at yde hjælpearbejde sådan at der alene kan ydes hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp det er

en rejse til etiopien hvor vi var i dialog med myndighedspersoner politi ambassader og vi

på daværende tidspunkt i gang med en proces for at forbedre deres adoptionsproces

vi her i danmark vægter meget højt

er en del af den her aftale og vi støtter

har vores standpunkter heller ikke venstre ser stadig på dette lovforslag med positive øjne først og fremmest fordi det nye adoptionssystem sikrer at adoptioner for fremtiden kan foregå på en måde der er til børnenes bedste og det er netop vores fokus børnenes ve og vel det er venstres grundlæggende holdning at adoptionsprocessen skal handle om at have fokus på det barn der står og skal adopteres altså få nye forældre

skal førsteprioriteten i adoptionssystemet være børnenes trivsel hvormed adoptivforældrenes ønsker og behov altså lidt må komme i

i det hele taget et kompliceret forløb da der jo altså er mange følelser og forventninger indblandet og desværre kan det munde ud i nogle ulykkelige forløb hvor børn biologiske forældre og adoptivforældre risikerer at komme i klemme det er derfor glædeligt at vi med dette lovforslag forhåbentlig kan komme nogle af disse problematikker til livs med de foreslåede ændringer af adoptionsloven ændringerne vil øge sikkerheden i adoptionerne dels fordi kravene til de adoptionsformidlende organisationer skærpes og dels fordi der i højere grad vil

blive ført tilsyn fra myndighedernes side det er desuden positivt at ankestyrelsen fremover skal godkende matchingsforslag samt at adoptivforældrene med forslaget bliver sikret den nødvendige støtte både før og efter hjemtagelsen af et barn

dermed sikres det forhåbentlig at alle parter får det bedst mulige adoptionsforløb og at børnene i videst muligt omfang kommer til de helt rigtige adoptivforældre afslutningsvis vil jeg gerne sige at vi i venstre er overbevist om at det er lykkedes at sikre det fremtidige adoptionsforløb til gavn for alle parter men med størst fokus på børnene og venstre støtter derfor endnu en gang

det vil sige børn der er kommet til danmark ikke fordi det var det bedste for dem

med med det her lovforslag og som der er flere der har nævnt allerede

studietur langt forhandlingsforløb og undersøgelsesforløb bag os enhedslisten er

i aftalen og vi støtter ikke det her lovforslag det gør vi ikke

vi mener ikke at det system som

at de adoptioner der kommer til danmark

på baggrund af direkte eller indirekte pres på de biologiske forældre vi mener ikke at tilsynet i afgiverlandene er tilstrækkeligt

inden børnene kommer hertil og der er heller ikke

ryddet ud i de økonomiske incitamenter som

har man ikke valgt at adskille hjælpearbejdet det vil sige økonomiske donationer fra de egentlige adoptioner og det er på trods af

inderligt blev bedt om at gøre netop det af ministeren i etiopien som er

til danmark og hvor der også har været store problemer det burde være sket

samtidig med at vi så også støttede de pågældende lande i at opbygge et ordentligt børnevelfærdssystem et andet problem er at at de adopterede ikke

de særlige rettigheder som jeg mener

heller ikke en ret til en relation til de biologiske forældre og familie

at blive understøttet i sin tilknytning også til oprindelseslandet altså det vil sige en form for åbne adoptioner og der kommer heller ikke en ret til at få rådgivning uden

af adoptivforældrene

alt sammen noget der burde ske fordi vi bør respektere at de børn der bliver adopteret til danmark kommer med en historie

en kultur og en fortid samtidig

får de skandaleramte private adoptionsformidlende

organisationer her i danmark lov til

som de fleste herinde i salen godt ved så mener enhedslisten at det her er så vigtig en opgave at det er noget staten burde tage over for de private organisationer har vist

det danske samarbejde til de lande der rent faktisk har underskrevet haagerkonventionen og haagerkonventionen er jo den konvention der skal sikre at børnenes rettigheder respekteres og

begrundelsen for at man ikke ville det var bla at det ville føre til at der kom markant færre adoptioner til danmark fordi det ville udelukke nogle af de usikre lande fra at være en del af det danske samarbejde

og det er så mit svar til fru pernille rosenkrantz theil som

var lidt ked af mine udtalelser i offentligheden

når man vælger ikke at tage et instrument i brug som med tydelighed vil sikre børnenes rettigheder og som handler om netop

børnenes rettigheder med den argumentation at der så vil komme færre adoptioner til danmark så sætter

vordende adoptivforældre højere end børnene og det er en prioritering

men det er børnene det handler om når vi taler adoptioner

vi mener at den her reform skulle have været udnyttet til at lave et tidssvarende system som sætter de adopterede i centrum det skulle have sikret at barnets tarv var i højsædet både

i adoptionsprocessen og bestemt også efter

et liv i danmark med en ny familie lovforslaget som vi behandler er småjusteringer af et

groft ord men det er sandheden og det mener jeg ikke

for de adoptivforældre som selvfølgelig selvfølgelig gerne vil have at de børn der kommer hertil også kommer hertil fordi det bedste for børnene

bekendt over for de biologiske forældre som er i risiko for at blive franarret deres børn og man kan så sandelig heller ikke være det bekendt over for de

kan vi gå herfra

og sige nu har vi løst de problemer der

godt nok ikke og derfor kan vi ikke være bekendt at komme med det her

at man kan være det bekendt og derfor ved jeg heller ikke hvad der er mest deprimerende selve lovforslaget

vandtæt system før man kan godkende lovgivningen så er det vel det samme som at sige at vi ikke længere skal have adoption i danmark er det dér man gerne vil hen

at man fra enhedslisten side ikke støtter noget som trods alt er et skridt i den rigtige retning hvad er dog ideen med at sætte sig med korslagte arme ovre i et hjørne og sige vi vil ikke være med selv om vi kan se

eller at vi vil sørge for at der er et tilsyn i afgiverlandene

at det er noget rod at blande donationer og adoptioner sammen fordi der kommer nogle uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter når det ikke er løst og det er så åbenlyst en mulighed at gøre

der er tale om at det her bare ikke er godt nok

internationale adoptionsformidling

styringen og tilsynet med adoptionsorganisationerne og tilsynet med adoptionsformidlingen samles hos ankestyrelsen så skal lovforslaget også sikre at adoptivfamilierne

henblik på at understøtte gode adoptionsforløb hos børnene liberal alliance kan således støtte

det her lovforslag understøtter stabilitet i adoptionssystemet og styrker processen i forhold til de adoptioner der gennemføres vi mener at aftalen forbedrer adoptionssystemet ved at skærpe tilsynet

vi hæfter os også ved at adopterede og adoptivfamilier sikres gode vilkår for rådgivning vi mener altid at det må være hensynet til børnene der er i centrum og det mener vi samlet set

vi bør løbende være meget opmærksomme på at kunne forbedre adoptionssystemet i takt med øget viden indsigt og ændrede forhold både herhjemme og ude i verden så vi ønsker derfor at vi i udvalget følger hvordan det går med udviklingen på adoptionsområdet når disse ændringer implementeres så vi kan følge lovgivningen tæt

det der er centralt her er jo den nytænkning der er udtrykt i lov om ændring af adoptionsloven

at sige ja til at vi skal udnytte de kompetencer der er og skal være hos både myndigheder og adoptionsorganisationer

adoptionerne internationalt derfor har vi også lavet lovforslagets skærpede krav

til tilsynet det gør vi for at sikre at barnets behov er i centrum

og fremtiden for det barn der skal adopteres til danmark er der sikkerhed og legalitet bagved

det er i orden det fordrer selvfølgelig både personlige kvalifikationer hos dem der skal formidle adoptionen og dem der har med sagen at gøre i det hele taget

også krav til et indgående kendskab til lovgivningen både i de lande der adopteres fra og til de relevante konventioner herunder

det radikale venstre står fuldt ud bag ved lovforslaget som vi også gjorde det

at få flere adoptioner så kunne fru marianne jelved

ikke forklare betyder det at alle lande

familie er det og det er den historie barnet har med sig også derfor er det ikke enkelt at lave en lovgivning som tilgodeser alt og som tager højde for alt selv om vi med jura jo helst vil forenkle

vi et vigtigt og stort skridt i den rigtige retning lovforslaget indeholder nogle klare forbedringer hvoraf jeg især vil fremhæve udvidelsen af pas og den obligatoriske adoptionsrådgivning

inden for de første fem år efter adoptionen nu kan man få det op til barnets attende år for hvem siger at det lige er i de første år man har brug for rådgivning for nogle vil det måske

et behov de første år men først opstå senere for andre vil det være omvendt den fleksibilitet er

helt afgørende hvis formålet er at støtte op om adoptionen og børnenes udvikling en anden forbedring i forhold til adoptionsrådgivning er

gives obligatorisk rådgivning lige før hjemtagelsen og lige efter det er trods alt

kan man så være sikker på at vi har skabt et hundrede procent sikkert system

vi nok aldrig dertil er der simpelt hen for mange led og aktører i processen lovgivningens intention er at skabe en høj standard og sikkerhed og så skal vi følge konsekvenserne af den nye lovgivning så vi er klar til at justere på den

hvis der skulle være behov for det

øje med at børns rettigheder sikres så den nye lovgivning lever op til

til trods for at der desværre er kommet flere forældreløse børn og flere gadebørn i verden

de seneste år blevet frigivet færre børn til adoption det er ærgerligt da der er masser af kærlige forældre eksempelvis i danmark som står på venteliste og er og gerne vil tage imod børnene men adoptionssystemet i danmark

nogle svære kår der har været flere skandalesager her kan nævnes de etisk tvivlsomme adoptioner fra etiopien ligesom der har været rod i systemet og generel mistillid

var en frisk start for adoptionsområdet i danmark der blev tilført flere midler til området og kravene til bureauerne blev strammet

sammen med det formål at tilføre den stabilitet der er nødvendig for at kunne drive adoption i danmark på et både sagligt og forsvarligt grundlag det er den aftale som vi nu er glade for at kunne udmønte i lovgivning i det konservative folkeparti

udviklingen nøje

med de to bureauer som nu er blevet til et så vi kan få genoprettet den tillid som desværre må vi sige har lidt et knæk fremover at der ikke bare er orden i økonomien men endnu vigtigere at der også er orden i de etiske retningslinjer til glæde for både børn og selvfølgelig

selvfølgelig afsøger man om der er ressourcer i familien

får mulighed for at få en tryg opvækst

hos danske forældre og så er set fuldstændig ligeglad med om de er rige eller ej det må stå for ordførerens egen

meget meget langstrakt forhandling

grundig helhedsanalyse og på baggrund af en ualmindelig

hvor hele socialudvalget rejste til etiopien og havde indgående drøftelser med

at min holdning også er at adoption ikke er en nødhjælpsordning det er ikke en menneskeret at få et barn faktisk mener jeg derimod at det er en menneskeret for et barn at vokse op i trygge omgivelser og det har været min afgørende tilgang til hele den forhandling vi har været igennem jeg havde ønsket at vi havde nået tredjebehandlingen inden vi skulle til folketingsvalg

der er rigtig mange mennesker der er påvirket af de langstrakte forhandlinger

adoptionssystemet som helt sikkert var nødvendig at få nu står vi

igen til førstebehandlingen og og jeg mener det er vigtigt at vi nu kommer videre og det kan jeg også høre på de fleste af ordførerne

nogle enormt store krav til systemet og

behandlingen af sagerne og det er ikke kun det danske system det

systemerne i de afgiverlande som formidlerne samarbejder med vores tilgang til hele det her område skal være båret af respekt for området og ikke mindst af respekt for de involverede børn og deres liv der må ikke være tvivl om at hensynet til børnene er det afgørende international adoption er til

ikke har bedre mulighed for hjælp i deres hjemland

udmønter den meget brede politiske aftale fra efteråret om at vi

forslaget tror på at vi kommer

vi kan fremtidssikre adoptionssystemet ved blandt andet virkelig at få skærpet kravene til adoptionsformidlingen

så vi bedst muligt tilgodeser det enkelte barns behov

høre den her brede opbakning til lovforslaget og det vil forhåbentligvis betyde at forslaget

i udvalget og det er klart jeg stiller mig til rådighed for de spørgsmål

langt hen ad vejen i præmissen for den her debat der hvor jeg jo så er ked af det

det ved ministeren også udmærket godt er at vi ikke er gået langt nok i at sikre det her system og en af de ting som vi har skubbet

fra enhedslistens side og som vi også hørte da vi sammen var i etiopien som et ønske derfra

og adoptioner og i stedet hjalp mere til at opbygge et egentligt børnevelfærdssystem i etiopien adskilt fra adoptionerne så der ikke kommer et indirekte økonomisk

stemme nej til det her lovforslag

og det er rigtigt at vi ikke fuldstændig har afkoblet det jeg synes at sfs ordfører meget fint formidlede her at donationer stadig væk vil være der

de formidlende organisationers adgang til

begrænset så det alene handler om adoptionshjælpen så det her med at køre projekter og alt muligt ved siden af bliver jo i høj grad begrænset så jeg synes at vi er gået et stykke vej men jeg anerkender at vi ikke er gået hele den vej som

på nogle af de problemer der er her i modtagerlandet men for så vidt angår problemerne i afgiverlandene har vi for eksempel stadig væk ikke fået et større tilsyn

man faktisk kan tjekke nogle af de enkelte sager i samarbejde med lokale myndigheder og dermed er risikoen jo altså i høj grad ikke mindsket for at vi får børn hertil som som ikke burde have været her og

har fået det præciseret på en måde som gør at vi kan føre et bedre tilsyn

godt stykke vej og jeg håber at enhedslisten vil ende med at støtte det her store kompleks

de partier som var valgt ind i folketinget på daværende tidspunkt der

er fremkommet efter forhandlinger men

også grundige evalueringer af

derfor vil jeg blot ganske kort sige

den aftale og bakker op om det her lovforslag der er tre ting jeg lige vil fremhæve

er at vi med lovforslaget her sikrer

bedre muligheder for at bidrage til

valgstederne vil åbne en time før og det kan altså betyde noget

skal nå på arbejde og nå at gå ind og sætte sit kryds først så det er noget der er efterspurgt og det synes jeg er fornuftigt jo flere der stemmer

den vækst der er i brevstemmerne der er flere og flere danskere der

at finde ud af hvem man kunne brevstemme på

nu harmoniserer man de regler således at kandidatlisten foreligger når man brevstemmer og det vil sige så kan se hvem det er man kan

i dialogen med de danske mindre øer som med rette rejste

og hører hvordan øerne så reagerer på det men jeg har ikke hørt noget fra dem og det vil sige

fundet den rigtig gode løsning også her

godt forslag der moderniserer valgloven og gør det lidt nemmere at at komme ned og få sat sit kryds

det radikale venstres ordfører herre andreas steenberg og tilkendegive at de radikale

også være underligt andet al den stund at aftalen blevet lavet på den radikale partileders

valghandlingen jeg vil ikke liste alle de forskellige initiativer op

kunne være offentligt tilgængelige da en beskyttelse af den enkelte borgers politiske overbevisning er en privatsag

vi har desværre set tilfælde med personer

for den her modernisering

har også været fortaler for at de partier der allerede er repræsenteret i byråd eller i et regionsråd fritages for at indsamle underskrifter til nye stillerlister det vil lette administrationen både hvad angår de politiske organer og de administrative systemer en anden af de uhensigtsmæssigheder der også har været klaget over ved de sidste valghandlinger er at stillerlisterne ikke har været tilgængelige når der åbnes for brevafstemning derved har borgerne ikke kunnet få oplyst navnene på de opstillede kandidater

de var derfor tvunget til kun at stemme på partiet hvis ikke man kendte kandidaterne i forvejen og da antallet af brevstemmer stiger

er det vigtigt med den justering af indberetningstider sådan at stillerlisten er tilgængelig samtidig

åbnes for brevafstemningen den voksende mængde af brevstemmer har medført at fristen for at brevstemme

det administrative pres og sikre at alle brevstemmer kommer frem og bliver registreret på valgdagen så dansk folkeparti synes det er en rigtig god aftale vi har fået her

op til fornyet behandling og fået præciseret nogle uhensigtsmæssigheder i den gældende valglov samlet set er det her til gavn for det danske folkestyre så dansk folkeparti kan selvfølgelig støtte

i folketinget og vi har endda lavet en politisk aftale som herre magnus

kontor og vi er nu enige om en række justeringer jeg vil ikke komme ind på dem alle sammen men

har nok mest interesse for nogle kommuneforeningsformænd rundtomkring fra vælgerforeningerne men men der er til gengæld glædelige nyheder som vi kan bringe hjem til dem det er nemlig sådan at

forud for hvert kommunalvalg eller eller valg til regionsråd

traske rundt og stemme dørklokker for at få folk til at skrive under på en såkaldt stillerliste om at det parti som har siddet i kommunalbestyrelsen de sidste hundrede år

også næste gang skulle have lov til at stille op til folketinget det er klart

som man kalder dem hvor nogen til en polterabend bliver enige om at det kunne være rigtig skæg at stille den kommende

skal man lige sikre sig at der er tilstrækkelig mange stillere bag sådan

rigtige partier om jeg så må sige

som sidder i kommunalbestyrelsen i forvejen

altså rimelig omsonst at man skal ud at samle de her stillerlister det har dansk folkeparti indset for lang tid siden og

dansk folkeparti forslaget igen dengang vi havde en socialdemokratisk regering og der blev det minsandten også afvist men selv samme regering fremsatte så forslaget og den nye regering har genfremsat det så nu er vi alle sammen glade og jeg synes det er en rigtig god idé at vi slipper for det fuldstændig overflødige demokrati så bliver det også sådan fremover at valgstederne åbner allerede klokken otte om morgenen så folk kan nå at stemme inden de går på arbejde efter ihærdig indsats fra

dog først fra klokken ni på småøerne sådan at man kan nå at få stemmesedlerne bragt ud med færge så er der også spørgsmålet om borgerligt ombud det har hidtil været

et borgerligt ombud at stille op til kommunalvalget hvis nogen mener

det virker lidt mærkværdigt at forestille sig at en skulle sidde mod sin vilje i en kommunalbestyrelse i fire år og heldigvis er det

vi har eksempler på men nu gør vi virkeligheden til lovgivning også

det krav afskaffes for det er altså ikke noget der har nogen praktisk betydning

er det nogle glimrende forslag til ændringer

som kunne kunne udgøre en udfordring men

offentliggørelse af stillerlisterne altså at der nu er en

bliver omfattet af offentlighedsloven hvilket jo i praksis vil sige at det ikke vil være muligt at få aktindsigt i stillerlister det

ene

om et grundlæggende hensyn til åbenhed i valghandlingen

borgernes ret til ikke at få eksponeret deres politiske holdninger

nærmest umuligt at lave et kompromis mellem

men vi har så efter grundig overvejelse valgt

støtte det som er intentionen her nemlig at sikre at det

at komme med stillere hvis man i forvejen sidder i kommunalbestyrelsen eller i regionsrådet og

i forvejen er repræsenteret i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd det er en

god mindelig og praktisk løsning

det giver god mening at sige at når man allerede er repræsenteret i en kommunalbestyrelse eller

igen ud at bevise sit værd over for vælgerne men man kunne jo også have en en anden indstilling

være mere demokratisk så at sige at nulstille vilkårene for alle partier når

man sidder i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd

jo sige at det var mere demokratisk at nulstille alle og sige at alle fortsat skulle komme med en stillerliste men vi synes det giver mest mening og er en mindelig løsning ligesom at sige at

ikke mening at sige at man skal ud at bevise sit værd

alt i alt er det nogle rigtig fine ændringer og vi kan støtte dem alle sammen vi synes det er et godt forslag det vil gøre valghandlingen lettere og det vil gøre at der kan fokuseres noget mere på politik frem for på en masse administrativ procedure

håbe at de lettere regler

også giver mulighed for at at borgerne deltager noget mere både i debatterne men også i valghandlingen og det hænger jo så

med de politiske diskussioner vi har herinde i folketinget

kommunerne og regionernes vilkår

stigende centralisering hvor kommunerne er underlagt stramme udgiftslofter som betyder nedskæring af velfærden

er engageret i kommunalpolitik eller eller regionalpolitik handler det om at

hvis det eneste man bliver sat til er at administrere statsministerens nedskæring af de kommunale budgetter

en negativ indflydelse på folks lyst til at stille op det er

vi tog i går går i forbindelse med førstebehandlingen af finansloven og det er en debat som helt klart vil fortsætte meget lang tid endnu med den

et opgør med centraliseringen i forhold til kommunerne og regionerne og som også vil betyde massive nedskæringer men den del vedrører ikke det her lovforslag og det her lovforslag kan vi helt klart

det muligt at stå som stiller for et parti uden at det bliver offentligt kendt at man gør det

at det ligesom valghandlingen kan foregå anonymt og så vil forslaget udvide åbningstiden i stemmelokalerne til at allerede klokken otte så flere kan nå at stemme inden de skal møde på arbejde vi støtter der bliver mindre papirarbejde omkring at genopstille til kommunalbestyrelser og at det bliver nemmere for vælgere at stemme

idet man giver mulighed for at åbne valgstederne

otte i den forbindelse vil vi samtidig udtrykke vores glæde over at der nu endelig er blevet skabt opbakning til et gammelt afbureaukratiseringsforslag fra sf om at at allerede repræsenterede partier i by og regionsråd ikke skal indsamle stillere i forhold til høringssvarene har vi blandt andet hæftet os ved danske regioners

påpegning af at afvisningsadgangen til kandidatlisterne kunne give adgang til en række vanskelige grænsedragninger det problem håber jeg vi kan få klarlagt og parkeret i udvalgsbehandlingen derudover har vi også bemærket dufs

fristen til at brevstemme nu ændres

dette angiveligt vil kunne påvirke valgdeltagelsen

som kl og ministeriet har påpeget

øge fristen fra to til tre dage men dermed jo ikke sagt at vi som samfund ikke skal gøre noget mere for at øge valgdeltagelsen i samfundet

foreslå at man gentager succesen fra kommunalvalget i to tusind og tretten hvor man via en fælles bring out the vote kampagne og indsats fra det

økonomi og indenrigsministerium kl danske regioner

omhandler ændringer af lov om valg til folketinget danske medlemmer af europa parlamentet lov kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte

vi finder det nødvendigt at der sker ændringer af lovene da man på baggrund af tidligere erfaringer har vurderet at det er nødvendigt med en lovændring der har blandt andet

en række uhensigtsmæssigheder ved tidligere valg som vi mener kan afhjælpes ved de ændringer der lægges op til

valgstederne sent om aftenen og derfor giver det rigtig god mening at vi nu udvider åbningstiden vi mener derudover at det til enhver tid er en fordel at lette de administrative byrder der er i forbindelse med valg og vi stiller os derfor også positivt

siger er kendt stof det var efter en evaluering af kommunal og regionalvalget i to tusind og tretten og

erfaringerne fra europaparlamentsvalget og folkeafstemningen i to tusind og fjorten at vi kunne se at der var behov for nogle justeringer af hvordan vi afholder valg her i danmark og tilbage i to tusind og fjorten

var det netop at alle daværende partier i folketinget indgik en politisk aftale som er udmøntet i det her lovforslag så var det lige der kom et folketingsvalg imellem og derfor har ændringerne nu været lidt tid undervejs men jeg ser frem til at vi nu forhåbentlig snart

så vi kan få moderniseringen af hele

vi socialdemokrater ønsker fortsat

handler om grøn teknologi grønne arbejdspladser og grøn omstilling

at den grønne omstilling kan betyde udfordringer hen

for dem betyder lav pris på el ved produktion af meget vindmøllestrøm nemlig et mindre

samproduktion af el og varme

meget energieffektiv og miljømæssig fornuftig

formålet med lovforslaget også en målrettet støtte til konkurrenceudsatte industrier og gartnerier med naturgasfyrede industrielle kraft varme værker

at vi med støtteordningen giver en hjælpende hånd til at bevare danske arbejdspladser men tilskuddet som vi

om de præciseringer der er i lovforslaget og som blandt andet handler om at tilskudsmodtagere og tilskudsbeløb bliver offentliggjort

at regeringen ser ud til at udskyde reformen af skatte og afgiftssystemet på energiområdet

at regeringens finanslovsforslag og udmeldinger på det grønne område i det hele taget lægger op til at vi smider den grønne førertrøje

sammensat spektrum af partier som bakker op om den ordning som som hermed skal træde i kraft det er lidt paradoksalt at vi står her i dag med en første behandling af l elleve

tilbage i foråret to tusind

og femten

den store overdommer nede i bruxelles som hedder kommissionen

i mellemtiden besluttet at den måde som ordningen var indrettet på

og som et meget bredt flertal i folketinget

ikke er i strid med eus regler i dansk folkeparti synes vi det er uacceptabelt at eu systemet har adkomst til

i bund og grund er er uacceptabelt også set i lyset af at det faktisk er relativt små ændringer

er at kommissionen mener at det kun er de gasfyrede kraft varme værker der skal have adgang til den her støtte og altså ikke kraft varme værker der fyrer med kul eller olie eller med grøn

i dansk folkeparti havde vi jo helst set at den lovgivning vi vedtog i foråret

kan ordningen ikke træde i kraft og dermed kan værkerne ikke få den støtte som

de her ændringer som kommissionen har krævet derfor kan vi i dansk folkeparti alene af praktiske årsager bakke op om lovforslaget her for at den ordning som vi bakker op om og som rigtig mange partier

komme til at træde i kraft men endnu en gang synes jeg vi har fået illustreret

eu systemet har for stor magt og blander sig i alt for mange også små sager med de ord skal

og af vækstaftalen fra to tusind og tretten lovforslaget

indebærer en præcisering af industrielle kraft varme værker der fyrer med naturgas og har mulighed for at modtage støtte gennemførelsen af lovforslaget er nødvendig for at

og for at danmark kan overholde vilkårene for europa kommissionens afgørelse om godkendelsen af støtteordning til produktion af elektricitet på naturgasfyrede industrielle kraft varme værker lovforslaget indeholder en bemyndigelse til at energi forsynings og klimaministeren kan fastsætte de administrative regler for tilskudsordningen samt føre tilsyn og kontrol med udbetaling af tilskud dermed kan ministeren blandt andet sikre at tilskud ikke fører til en overkompensation formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til naturgasfyrede industrielle kraft varme værker

under pres som følge af at elprisen ikke er steget lige så meget som prisen på naturgas

vil have positive erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser og tilskudsordningen vil forbedre anlæggenes økonomiske situation tilskudsordningen giver desuden incitament til en fortsat drift af en mere miljøvenlig og økonomisk bedre samproduktion af el og varme sammenlignet med en separat

brændselsbesparelse på baggrund af disse forhold

ministeren til at fremlægge de dele af analysen som har betydning for dette lovforslag der står i lovforslaget at

både er en udløber af energiforliget fra to tusind og tolv og vækstplanen fra to tusind og tretten er det ud fra elprisens og gasprisens udvikling siden to tusind og tolv rimeligt at ændre tilskuddet

foreslåede tilskudsordning udspringer af energiforliget fra to tusind og tolv

hvilke konsekvenser for økonomien i de naturgasfyrede industrielle kraft varme værker

ikke være bedre at målrette tilskuddet til anlæg som indgår i løsninger hvor el og varmeproduktionen styres under hensyn til produktionen af vindmøllestrøm det er de aspekter som enhedslisten vil have behandlet i energi forsynings og klimaudvalget inden andenbehandlingen

teknologier otte år frem i tiden

holdt op med at tælle alle disse mange reparationsforslag hvor solcelleskandalens stop and go regime nok

igen og igen skal vi ændre takster og satser så ingen her i kongeriget kan gennemskue hvad der er op og

naturgasfyrede anlæg under ganske bestemte vilkår som er fastsat af

lad det være sagt med det samme vi er heller ikke vilde med

vi er nu i den situation at skal man reparere på en dårligdom

man næsten nødt til at gøre det med en ny dårligdom så længe man opererer i dette tilskuds og afgiftsregime som allerede har været omtalt liberal alliance støttede den vækstaftale der banede vejen for denne mulighed for at hjælpe nogle bestemte erhverv og det gjorde vi fordi en række sektorer herunder ikke mindst gartnerierne var i klemme og havde rigtig vanskelige tider og det er den centrale del af

vores argumentation vi synes også at samproduktion af el og varme som udgangspunkt er fornuftigt og vi ser gerne at denne mulighed kan fastholdes og ikke forplumres af de mange tilskuds og afgiftsforhold og det er grunden til at vi ender med at stemme

illustrere hvor galt det er gået med denne regulering er måske i virkeligheden at læse op af lovforslaget

jeg vil slutte mit indlæg med og hold nu ørerne stive af § en stykke to altså den helt centrale bestemmelse fremgår følgende når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i § ni og halvtreds stykke to er tretten

derunder indekseres grundbeløbet med faktoren en

når markedsprisen er en og fyrre

per første januar to tusind og tretten

opgøres på baggrund af anlæggets elproduktion

to tusind og elleve med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktionen har der ikke i to tusind og elleve det skal man huske været elproduktion i mere end fire uger fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i to tusind og ti

anmoder om dette så

yderligere men det er altså sådan vi opfører os når vi har mistet overblikket over

straks to andre et andet sted havde det nu været så enkelt

analyse nok kommet for længe siden det er altså med andre ord meget ubekvemt

med en endnu tydeligere illustration af at det her

systemudvikling der kan understøtte en stigende andel af ujævne kilder i overgangsperioden frem tusind og halvtreds er der imidlertid behov for en velovervejet satsning på de rette overgangsteknologier hvoraf nogle bygger på fossile energiteknologier naturgas er en af disse teknologier som giver store fordele i forhold til forbrændingen af de faste fossile brændsler både forureningsmæssigt og systemmæssigt forureningsmæssigt fordi gas brænder langt renere især i opstartssituationer tænk bare på

i en gasgrill i forhold til en trækulsgrill

det helt unikke danske naturgasnet en ressource vi har investeret stort i igennem mange år og som i sig bærer potentialet for distribution og brug af biogas fra gylle og organisk affald men systemmæssigt også fordi gas i overgangsårene kan benyttes i den tunge transport i lastbiler busser færger og så videre

at stoppe teknologiskift fra gasfyret kraft varme til ren varmeproduktion eller til faste brændsler og 2 at sikre at teknologier der understøtter omstillingen til vedvarende energi bliver indfaset i stedet for gas over en kort tidshorisont på en række værker her tænkes især på skiftet til varmepumper i alle størrelser fra husstandsjordvarmeanlæg i tyndtbefolkede områder til store varmepumper i fjernvarmen i tætbefolkede områder derfor agter alternativet at støtte forslaget

man kigger på tilskudsordningen og evaluerer den efter en

med henblik på at sikre at der ikke overkompenseres

til især varmepumper bliver udskudt i støtteperioden bør der også udarbejdes

en plan for hvilke anlæg der bør fortsætte som gasfyrede kraft varme anlæg til back up funktion i energisystemet og hvilke der bør udfase gas og omlægge til

lovforslaget fordi vi mener at en samtidig produktion af varme og el generelt er den samfundsøkonomiske og miljømæssigt bedste måde at udnytte brændsel på sf mener også at det er vigtigt at sikre at tilskud ligesom afgifter har den rigtige udformning vi vil derfor sikre os at der er taget højde for at no

den analyse af afgifter og tilskud som også blev aftalt i energiaftalen for tre en halv år siden ikke offentliggøres af den nye

i den situation at folketinget skal tage stilling til en tilskudsordning uden at have adgang til resultaterne af en analyse af de nuværende afgifter

tilskudsordningen at regeringen vil fjerne no det synes jeg absolut ikke er

tre forskellige elementer dels

præciseres det i lovteksten at støtten er øremærket de værker som fyrer med

gives ministeren en række bemyndigelser blandt andet til

fastsætte regler om tilsyn og kontrol med udbetaling af støtte og krav til ansøgningernes indhold

vedrørende gyldigheden af den bestemmelse som regulerer netvirksomhedernes mulighed for at gardere sig imod dårlige betalere alt dette kan vi tilslutte os i det konservative folkeparti vi er glade for at være med til at sikre vilkår som betyder at vi opnår de miljømæssige fordele der er ved at have en samproduktion af varme og el på de industrielle kraft varme værker som det også

med disse positive bemærkninger ser vi frem til det

så der kan påbegyndes udbetaling af tilskud hurtigst muligt i år til sidst

ministers vegne gøre opmærksom på at der med lovforslaget også rettes op på en fejl vedrørende gyldigheden af den bestemmelse i lov om elforsyning som omhandler netvirksomhedernes håndtering af dårlige betalere med de bemærkninger vil jeg anmode om en

første gang vi justerer spillelovgivningen siden liberaliseringen i to tusind og tolv

er særlig værd at bemærke her er natlukningen af spilleautomater således at vi

gør en aktiv indsats for at bekæmpe ludomani vi ved fra anbefalinger at det at man kan stå hele natten og spille er noget af det der

er svært for folk der er ramt af ludomani

arbejde som foregår om natten de steder hvor spilleautomaterne står så er der en række andre

til spil på nettet

fair konkurrencesituation sådan at de små spiludbydere

får en chance for at konkurrere med de større

beror det her altså på en politisk aftale

med df sf liberal alliance og konservative tilbage den ellevte december to tusind og fjorten og derfor

jeg

lovforslagene så vi kan naturligvis støtte dem

vil ikke gennemgå alle detaljerne slavisk men

at vi fjerner muligheden for nedslag i afgiften

her virksomheder som har de enarmede tyveknægte

en lokal almennyttig forening det kan være billardklubben eller andre

den ordning har der vist sig at være en del svindel med

at vi med det her lovforslag lovforslag laver en midlertidig ordning indtil vi så senere kan sætte os sammen igen igen

i foreningerne men samtidig på en måde hvor vi sikrer at der ikke er den her markante svindel som der har

natlukning af spillehaller som har gevinstgivende spilleautomater

for at begrænse spilleafhængigheden der sker det rent konkret at man sørger for at de

lukket fra klokken fire og tyve til klokken syv om morgenen og det er jo

give dem som lider af ludomani en mulighed for at få en

forhåbentlig kan genoverveje om det nu er så klogt

man kan sige at som en slags kompensation

for og som i dag er halvtreds øre hvor man kan få en gevinst på tre

det er ikke blevet justeret siden nitten syv og firs

så op til at man kan spille for en kroner per indskud og kan få en gevinst på seks hundrede kroner jeg vil ikke bruge tid på at

ind på alle de andre små tiltag tiltag i lovforslagene for dem støtter vi men jeg vil blot nævne en ting som vi godt kunne tænke os at få kigget på i udvalgsarbejdet

i dag betaler et fast beløb om året per spilleautomat

fordelt ud på på hver måned ikke for at slippe

for dem og det synes jeg da lyder fornuftigt det også noget som jeg bemærkede at de konservative sagde under førstebehandlingen sidste gang og

med de her lovforslag det er noget vi vender tilbage til i udvalgsbehandlingen

om der er tale om en genfremsættelse vil jeg nu alligevel nævne et tema i dette lovforslag som er lidt anderledes

i øjeblikket ikke rigtig har vist sig at afspejle markedet der er nogle få store spiludbydere og de betaler et relativt lavt gebyr set i forhold til deres spilindtægter mens de mindre spiludbydere

betaler et relativt højt gebyr i forhold til deres spilindtægter

mere retfærdig

gebyrstruktur som betyder at de store spiludbydere ikke får en udvidet konkurrencefordel det er jo nærmest et robin hood forslag

også godt kommentere det at lovforslaget samlet set faktisk

skal koste statskassen penge i en situation

blev talt meget om at kassen er tom og hvor vi ser at

at der skal laves massive nedskæringer i kommunerne

fremlægge et lovforslag her l fjorten som vil betyde færre indtægter for staten på noget så unyttigt men dog underholdende for mange mennesker

at der vil være en engangseffekt en udgift på fem og fyrre million kroner i to tusind og seksten og herefter vil den varige effekt

det vil sige at fra nu af og frem til to tusind og tyve vil den her lovændring faktisk betyde en merudgift samlet set på firs million

brugt firs million kroner på noget andet end lige præcis det her jeg vil i hvert fald sige at når vi har med spilleområdet at gøre

tage penge fra vores fælles velfærd hvilket jo er det

uger hvor der kan være nogle meget store gevinstudbetalinger

nogle spillere som lige pludselig vinder en masse penge men det er jo sådan at det ikke er muligt at overføre en

en afgiftsperiode en uge til en anden og ved at forlænge det til en måned jamen

så giver man selvfølgelig mulighed for at fradraget kan tages med en længere periode det synes

det at det så samlet set betyder at der kommer

vi også synes er fine i l fjorten men samlet set

egentlig ikke positivt indstillet over for l fjorten

jo en lang række forslag

alle kan støtte det er en lang række småjusteringer som alle indeholder

det handler om afskaffelse af muligheden for snyd

at det ikke skal være muligt at foretage et uretmæssigt nedslag i i afgifter og lave aftaler om returkommission og ulovlige modydelser

vi kan selvfølgelig fuldt ud støtte at den her mulighed for snyd nu bliver afskaffet ligesom vi også

muligheden for at spille døgnet rundt muligheden for døgnåbent

afskaffes for at vi kan bekæmpe ludomani så er der også en lang række andre dele af forslaget som er fornuftige en udvidelse af skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og aftalt spil altså matchfixing og også

opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater vil kunne tilbagekaldes hvis det er sådan at tilladelsesindehaveren groft eller gentagne gange ikke

lang række gode elementer og dem kan vi sådan set støtte alle sammen så vi kan godt støtte

fjorten kan enhedslisten ikke støtte og er negativt indstillet over for som det ligger men l femten kan vi bakke

med de her to separate lovforslag

for at stemme for det ene og imod det andet sådan at det er muligt at leve op til de aftaler

er jo en god ting den første aftale som liberal alliance er en del af rummer nogle liberaliseringer af væddemål og onlinekasino som er blevet efterspurgt af branchen de er rigtig fornuftige og derfor vil vi gerne stemme for dem den anden aftale rummer også nogle fornuftige liberaliseringer men desværre også nogle ufornuftige stramninger

er blandt andet en ny lukkelov for danmark kan man sige efter at den offentlige debat og folketinget i årtier har diskuteret lukkelov som vi har på butiksområdet

er der nu her tale om indførelse af en ny lukkelov nemlig for spillesteder og spillehaller efter klokken fire og tyve må de

der gerne vil spille også efter klokken fire og tyve som bekendt går alle mennesker jo ikke lige tidligt i seng nogle mennesker er mere nataktive end andre og blandt disse mennesker er der nogle spillere der gerne vil spille om natten mens andre foretrækker at gå tidligt i seng og stå tidligt op om morgenen for at gå ned og spille derefter vi ser således ingen grund til at der på den her måde diskrimineres mellem a og b mennesker

udviklet misbrug af spil synes vi heller ikke rigtig holder som bekendt er spillemarkedet jo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

have åbent efter klokken fire og tyve fordi der findes alkoholikere i det her land

vi gør det selvfølgelig heller ikke fordi der findes masser af mennesker der gerne vil nyde en øl to eller tre efter klokken fire og tyve uden at have noget som helst

det vil være en voldsom indskrænkning af disse menneskers frihed hvis de ikke kunne få lov til at gå på værtshus efter klokken fire og tyve på samme måde findes der masser af mennesker som ikke er ludomaner men som ønsker at gå i en spillehal efter klokken fire og tyve og af hensyn til deres frihed

fire og tyve ligesom det gælder for alkoholbehandlingen at fokus må være på dem der har misbruget det vil sige

alkoholikerne skal det også være

at fokus er rettet mod ludomanerne og ikke på alle mulige andre i enhver lovgivning bør man tilstræbe at lovgivningen er så indskrænkende at den kun rammer dem der har behov for lovgivningen og ikke indskrænker friheden for alle mulige andre mennesker som ikke har det her behov for formynderi fra folketingets side

som tidligere for fem og halvfems

kunne blive ude ved spillehallerne nu skal til at sendes ind centralt og derfra i en overgangsperiode uddeles til de samme som tidligere har modtaget dem altså de lokale

uddeles lokalt til godgørende formål bestemt

men nu skal de indsamles centralt og

et lag ovenpå meningen er at der på et tidspunkt skal sidde embedsmænd i kulturministeriet og helt bestemme over de her penge hvad der skal ske

er vi naturligvis også imod

og på grund af natlukningen kan vi ikke støtte

der er ikke nogen der har bedt om ordet

med snyd at at vi blev nødt til at gøre noget derfor vil jeg

på et tidspunkt at give os en evaluering af hvordan

med de almennyttige foreninger derude i forhold til at de får de penge

som de nu skal have og som vi alle sammen var enige om var en stor styrke ved det system vi havde

håbe ministeren vil give

den stærkt stigende ludomani og derfor støttede vi

det var vigtigt for sf at vi fik indført

natlukning vi synes der er masser af andre gode forslag i det her og vi støtter det selvfølgelig stadig væk så håber jeg også at

vi var selv med til at indgå en aftale med den daværende sr regering på et godt grundlag efter

pengene kommer de rigtige steder

bedre vilkår for automatbranchen samtidig med

de rigtige beløbsmodtagere får pengene

en af de ting som

er deres betalingsfrister altså de opererer med nogle andre frister end skat selv gør per måned så at sige og det ville gøre det meget meget nemmere for branchen

skats egne tidligere grænser

har godkendt dem med ændringsforslag fordi der har været en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske tekst forslagene har jo som udgangspunkt et positivt sigte nemlig at skabe ordnede rammer om væddemål online kasino udlodninger spilleautomater og pokerturneringer inuit ataqatigiit tilslutter sig forslagene

foreliggende form ludomani

når forslagene skal behandles men også når de udmøntes der er lavet en del forskning på området i grønland som viser at der i højere grad er ludomani i grønland end i danmark men samtidig

det også en overset udfordring i grønland som har en række konsekvenser i forhold til børn og familier til dem

ændringsforslagene i l fjorten er primært af teknisk karakter hvilket inuit ataqatigiit kun kan bakke op om dog fremgår det ikke så tydeligt hvorfor årsredegørelserne ikke fremadrettet vil blive offentliggjort men at de fremadrettet kun vil blive sendt til spillemyndighederne

ændringsforslag i l femten har til formål at forebygge svindel mod udlodning hvilket inuit ataqatigiit kun kan bakke op om ligeledes finder vi

positivt at der definitivt lukkes af for åbning af spillehaller om natten

jeg vil også gerne kvittere for at et bredt flertal

i det tidligere folketing er blevet enige og har indgået to brede aftaler om justering og ændringer af spilleloven som har vist sig at være nødvendige

den tilfalder den tidligere regering men al den stund at venstre er en del af den her brede politiske aftale står vi

ved indholdet i

den væsentlige ændring var at væddemål og

blev liberaliseret således at flere spiludbydere fik tilladelse til at udbyde væddemål og

har på baggrund af de opnåede erfaringer med de liberaliserede spil vist sig at være behov for

og det handler så i særlig grad om ændring af gebyrerne for for væddemål og

spiludbydernes omsætning at der er proportionalitet

fornuftig sammenhæng mellem det gebyr man bliver pålagt og

omsætning man har skaber en mere lige og bedre konkurrencesituation mellem spiludbyderne og underbygger i

af regeringens ønsker og det tror den tidligere regerings ønske bag liberalisering

for forbrugerne den anden del af aftalen det er den del som liberal alliance ikke er med i og det jo helt fair går ud på at

en stopper for snyd med udlodning

det samtidig sikres at foreninger fortsat får penge til det gode arbejde som de udfører i stedet for nedslag i afgiften oprettes en midlertidig ordning hvor de foreninger som tidligere har modtaget udlodninger vil søge om tilskud dermed sikrer vi jo altså

et solidt grundlag for senere at fastlægge en permanent ordning

som kan skabe endnu bedre vilkår for det frivillige foreningsliv

der vil jeg som minister lægge vægt på

ikke glemme at at de frivillige foreninger

den styrkede indsats mod ludomani det er aftalt at indføre et krav om at spillehaller med spilleautomater skal holde lukket mellem midnat og klokken syv om morgenen og det skal altså medvirke til at begrænse udbredelsen og omfanget af ludomani ludomani skal tages alvorligt

tillige være ødelæggende for for en hel familie jeg forstår som

stærkt ønske fra en række andre partier derfor kan vi sagtens i regeringen og i venstre se os selv i det ligesom vi kunne da aftalen

et bredt flertal af folketinget valgte sidste år at afsætte penge til to store ludomaniundersøgelser og når resultatet af

undersøgelserne foreligger jamen så har vi altså et oplyst grundlag at fastlægge den fremtidige ludomaniindsats på og det

hånd om de udfordringer der er opstået

spillelovgivningens formål og får gennemført flere af branchens ønsker til

der bliver stillet hurtigst muligt ellers kan jo gøre det mundtligt her

er

kunne vælge at sætte i værk altså at flere får lov til at komme ind på på lotterimarkedet men det har jo nogle afledte effekter for nogle af

også fordelingen af hvilken størrelse frivillige foreninger og interesseorganisationer der får lov til de her ting

det frivillige foreningsliv og passe passe på ikke at få professionaliseret

når vi i øvrigt også har en evaluering

evalueringen af udlodningsområdet generelt hvor vi kan se tingene i en sammenhæng og så finde en varig løsning

kan risikere at betale grundskyld i op til to år efter at den her begivenhed indtræffer og det siger sig selv at det virker ganske urimeligt

at det selvfølgelig ikke skal være sådan at man skal betale grundskyld for et

fremover hurtigere kunne fritage boligejere for yderligere betalinger

når kystnære grunde bliver ramt af

tilbagevirkende kraft fra første januar to tusind og femten sådan at de

også bliver tilgodeset vi var med til

fremsætte den her lovændring da vi sad i regering og derfor støtter vi naturligvis

række sager mest i nordjylland hvor der har været nogle storme som har gjort at

der kan man selvfølgelig med rette som boligejer godt være træt af og måske lidt sur og

at man skal betale boligskat af den grund som nu ikke er

naturligvis kan blive fritaget for at betale grundskyld af den grund

man nu har mistet grund af kystnedbrydning det er jo kun ganske rimeligt

den første januar to tusind og femten

det manglede jo sådan set også bare

ved førstebehandlingen sidste gang vi behandlede det her lovforslag sige at vi i

gerne vil fremsætte et

det fremgår jo af det her lovforslag at kommunalbestyrelserne

skulle gøre det vi synes jo det er helt rimeligt for de her boligejere som har mistet deres grund at de er sikre på at de også slipper for at betale grundskyld så vi vil altså

andenbehandlingen fremsætte et ændringsforslag der gør at man

så groft beskattet rent grundskyldsmæssigt af en værdi som som jo reelt ikke er der for dem der har det her værksted så vi er i

meget med på at finde en løsning på det i

det her lovforslag og et eventuelt ændringsforslag fra det konservative folkeparti ville vi

det retter vi op på med dette lovforslag

kommunerne mulighed for at fritage boligejere for grundskyld i de tilfælde hvor grunden og boligen helt eller delvis er styrtet i havet som følge af kystnedbrydning jeg har bemærket at dansk folkeparti

stille et ændringsforslag om at det skal være en skal

kan bestemmelse og det er vi også åbne over for at se på fordi for os handler det først og fremmest om om beboernes og ejernes sikkerhed i

lovforslaget er i øvrigt en genfremsættelse af lovforslag l en hundrede og ni og firs fra foråret og på vegne af venstre skal jeg sige at vi kan støtte

er selvfølgelig et forslag som enhedslisten kan støtte

lidt en hetz mod grundskylden som jo er en skat som mange andre skatter og mange andre skatter er lavet ud fra det princip at det er de stærkeste skuldre som skal bære de

jo også sådan at grundskylden faktisk er en skat som lever op til det princip fordi det er sådan at

det kan vi se i statistikker er rigere end dem der ikke har fast ejendom for eksempel folk der bor til leje så i udgangspunktet er grundskylden jo en god skat men det giver rigtig god mening at

lovgivningen omkring grundskylden hvor det giver mening og det

selvfølgelig sig selv at man ikke skal betale grundskyld af noget som man ikke længere har fordi det man havde

er skyllet i havet det er selvfølgelig bare sund

er min holdning og enhedslistens holdning at det her

er jo kommunerne der får indtægten fra grundskylden og så må det også være kommunerne der tager beslutningen om hvorvidt

det er noget kommunerne kan fritage

hvis man pålægger kommunerne på den her måde

er noget kommunerne kan bestemme jamen så må man jo

den generelle måde som lovgivning fungerer på

de mistede skatteindtægter det er sådan vi plejer at lave lovgivning her i

lovforslaget som det ligger så har der været en debat i politiken

i forlængelse af det her jo også at hvis man har

købt en ejendom hvor der er en hjemfaldspligt på ejendommen som betyder at

hvor man så i det aktuelle tilfælde beskrevet i politiken kun får halvtredstusind kroner for grunden selv om den er vurderet til flere millioner kroner så giver det selvfølgelig kun mening at man betaler grundskyld for den del af ejendommen som man reelt set ejer eller har

udtryk for sund fornuft som ligger i lovforslaget så som lovforslaget ligger her

jeg synes altså det bliver lidt absurd hvis man kunne

sig en situation hvor kommunerne så skal bestemme om

i enhedslistens argumentation at

men at man i det mindste kunne forvente at man bliver

må se på hvordan staten kan kompensere kommunerne for de manglende indtægter som kommunerne

hvis man laver en ændring af lovforslaget sådan som dansk folkeparti

til to tusind og nitten vil fjerne syv milliard kroner fra kommunerne

så er det bare jeg siger at hvis man begynder at sige at

det skal være en skal ordning og ikke en kan ordning i forhold til den lovgivning vi diskuterer i dag så er det også relevant at diskutere kommunernes indtægter i den sammenhæng det er i hvert fald noget som for mit vedkommende og for enhedslistens vedkommende bliver nødt til at indgå i diskussionen i forhold til om det skal være en kan

eneste mulighed hvis min fantasi går helt op til til himlen skulle så være hvis man har et byråd som er afhængig af enhedslisten i en budgetaftale

aldrig nogen sinde kan blive relevant med et kan

så forstår jeg virkelig ikke hvorfor det kan blive

at kommunerne pålægges mindre indtægter er liberal alliance så også i den sammenhæng villig til at indgå i en diskussion om hvordan man så kan kompensere kommunen

som tager den beslutning for kommunen så må folketinget jo se på hvordan man kan dække den udgift jeg er enig i at det giver meget meget mening at sige at hvis der er en grund som forsvinder i havet så skal der ikke betales grundskyld

ikke helt det der meget hypotetiske scenarie som ordføreren fremlagde men min indgangsvinkel til det her er at i en situation hvor kommunernes økonomi er meget presset i særdeleshed i en situation hvor kommunernes økonomi

bliver vi også nødt til at se på ligesom vi generelt gør hvordan kommunernes indtægtsforhold er for de er meget pressede for tiden blandt andet som følge af

kommunale selvstyre men her synes vi altså

borgerne kan være helt sikre på hvad det er de skal betale skatter og afgifter

det er selvfølgelig ulogisk at man skal betale skat

en grund som reelt ikke kan bruges fordi havet har spist den i dag kan man sige at det er et

den overbevisning at det er et problem der bliver af større omfang så snart

også i danmark derfor synes vi i alternativet også at det er vigtigt at vi tager hånd om den her problemstilling nu og derfor

støtter vi lovforslaget når vi så nu er i gang med at rette ulogiske aspekter af grundskylden

har været omtalt en artikel i politiken

det handler jo om at der er hjemfaldspligt inden for en kort periode og som reglerne er i dag så risikerer visse grundejere at komme i klemme fordi de skal betale grundskyld af hele grundens værdi selv om værdien for

er meget lavere på grund af hjemfaldspligten det synes vi er rigtig ulogisk og det vil vi gerne

hvis vi kan stille et ændringsforslag som gør at der skal være mulighed for at sænke grundskylden for grundejere hvor der er hjemfaldspligt

meget dramatiske ting ude i landet ved vores kyster hvor huse og grunde falder i i havet

sfs side mener vi ikke at det skal være til diskussion

ej for en grund der ikke eksisterer men det er fuldstændig klart at der er nogle kommuner i det her land

meget store økonomiske konsekvenser

med såkaldte omprioriteringsbidrag og deslige

kan kompensere nogle af de kommuner som ligger i dele af landet hvor

at vi har nogle voldsomme klimaforandringer og andre ting der gør at at man simpelt hen

det synes jeg vi skulle diskutere hvordan vi kan kompensere kommunerne for det

betale grundskyld for en grund der ikke eksisterer nu da mine kolleger også har været inde på det

den omtalte artikel i politiken

det bliver der så rettet op på nu og heldigvis for det vi er helt enige med dansk folkeparti når de foreslår at det skal være en skal paragraf og ikke en kan paragraf her skal vi jo

kunstige skel med kommunalt selvstyre og alt muligt andet jo en teoretisk snak for her må vi jo beskytte borgeren og derfor skal det selvfølgelig være en skal paragraf i forbindelse med det spørgsmål som jeg stillede

folkepartis ordfører herre

jeg godt her annoncere at vi har lavet et ændringsforslag som vi stiller nu her der skulle bare lige være en første behandling først af sagen

hjemfaldspligt udelukkende vurderes til det som grunden er værd med denne hjemfaldspligt

her må vi jo igen også være på borgerens side det virker jo helt

man har et system hvor man har en ejendom et hus eller en virksomhed

tilbage og så skal man betale en astronomisk

er en nabogrund som er blevet udviklet og

fem år til en bestemt sum penge men man bliver vurderet ud fra en helt anden sum så selvfølgelig skal man vurderes ud fra hvad man får for den ejendom

hjemfaldspligten bliver taget tilbage vi synes ikke der er forskel på om den er aktiveret eller ej

der nogle principper og her bør vi være på borgerens side uanset hvad

også positivt at der som tilfældet jo også var da vi behandlede forslaget

folketinget til at håndtere den problemstilling

jeg personligt har haft lidt inde på kroppen al den stund at

er nogle helt konkrete sommerhuse i nummer lyngby strand lidt uden for for hjørring

at de er blevet tvunget til at betale grundskyld for grunde der

fritage en ejendom helt eller delvis for grundskyld hvis grunden er ramt af kystnedbrydning eventuelt ud fra billedmateriale indsendt af borgeren altså en ordning der

der er et ønske fra dansk folkeparti og også række andre partier om at det skal være en skal bestemmelse

få udformet ændringsforslaget på en måde hvor

afgrænse det på altså hvornår er en grund ramt af kystnedbrydning man laver det om fra kan til skal

ligger i lovforslaget så det kan der vise sig at være nogle udfordringer i men det må vi jo se konstruktivt på det er i hvert fald et ønske som jeg tror vi i regeringen

hvis der ellers i øvrigt er opbakning til det i

jo rigtigt at uanset om det er kan eller skal

kompenseres men uden at vide præcis hvad praksis er

altså tale om det kan man se på lovforslagets side tre

hvor ejendomme rammes af kystnedbrydning og hvor kommunerne med den nye hjemmel kan give en fritagelse de økonomiske konsekvenser for kommunerne

om det er noget man kan ordne i mindelighed jeg håber tror på det sidste lovændringen vil have virkning fra den første januar to tusind og femten det vil sige med tilbagevirkende kraft til gunst for borgerne

blive tale om tilbagebetaling af grundskyld tilbage fra den første januar i år altså

i forhold til den problemstilling som også har været rejst om det pågældende autoværksted i københavn den historie som politiken har beskrevet

vil blive bragt ind

tænke sig om så den løsning man peger på er en der rent faktisk løser det konkrete problem og den sag der er

ikke får nogen uhensigtsmæssige følgevirkninger

jeg lytter til debatten og når ændringsforslaget bliver stillet

helt enig i den uretfærdighed som er beskrevet i den pågældende historie i politiken og det må vi se om vi i fællesskab kan finde en løsning på det skal bare være en varig og

jeg ser frem til udvalgsarbejdet og jeg besvarer

et ændringsforslag støtter vi gerne hvis vi lige kan finde en måde at håndtere afgrænsningen af det på

må vi jo se på i den udvalgsbehandling som

kommer og der stiller skatteministeriet sig

specielt hvis der skulle være en hjørringborgmester

til ministeren og sige det her er faktisk en udfordring for vores

kommune det er jo noget vi ikke selv er skyld i det er klimaforandringer og andre ting der gør

styrter i havet så jeg synes at ministeren skulle genoverveje

den der bagatelgrænse og i øvrigt

altså tale om heldigvis kan man sige meget få huse

som folketinget hvis folketingets partier ønsker det kan håndtere i forbindelse med at man

nyt vurderingssystem for ejendomsvurderinger hvor en række ting jo kommer i spil også den her særskilte problemstilling så

og sikrer at de husejere og sommerhusejere der i øjeblikket er udsat for den

dut princippet jo er noget hvor man giver øgede indtægter til kommunerne eller tager

fra kommunerne over hele landet ud fra en fordelingsnøgle

jo ikke alle kommuner som er ramt af kystnedbrydning

er rammer nogle få kommuner og det aktualiserer i

argumenter som for skatteministeren kan gøre at man lige ser på om man kan udtænke en

at hvis man går ind og vil lave skal lovgivning

hvis man skal rejse den diskussion om man gerne vil give kommunerne flere penge og gerne vil vil gå i en anden retning end regeringen har gjort med et omprioriteringsbidrag hvor

bliver ført tilbage til kommunerne næste år

er andre og større kampe at tage end den her